skal have de forskellige ting bogført fra folketingets formandsstol og det vil jeg så gøre fra statsministeren har jeg modtaget brev om at det efter statsministerens indstilling ved kongelig resolution af seksogtyvende september to tusind og sytten blev bestemt at ressortansvaret for it drift vedrørende landbrugsstyrelsen overføres fra henholdsvis miljø og fødevareministeren samt ministeren for fiskeri og ligestilling til ministeren for offentlig innovation meddelelsen vil fremgå af folketingstidende DK i dag er der følgende anmeldelser men på baggrund af de mange fremsættelser skal jeg undlade at læse titlerne

erhvervsministeren lovforslag nummer

tolv skatteministeren lovforslag nummer l tretten

atten kirkeministeren lovforslag nummer l nitten beskæftigelsesministeren lovforslag nummer

to og tyve transport bygnings og boligministeren lovforslag nummer

tredive justitsministeren lovforslag nummer l en

fem og tredive forsvarsministeren lovforslag nummer l seks og tredive energi forsynings og klimaministeren lovforslag nummer

tre og fyrre kulturministeren lovforslag nummer

fem og fyrre udlændinge og integrationsministeren lovforslag nummer l seks og fyrre uddannelses og forskningsministeren lovforslag nummer

to stine brix og finn sørensen

titlerne på de anmeldte sager vil fremgå af folketingstidende

på de valgte kan findes på folketingets hjemmeside og på folketingstidende DK samtidig er der fra grupperne fremkommet forslag om valg af formand og næstformand der er kun bragt én i forslag til hver af disse poster og navnene er optaget i folketingstidende